lovforslag nummer en hundrede og halvtreds beskæftigelsesministeren lovforslag nummer en hundrede og en og halvtreds

lovforslag nummer en hundrede og to og halvtreds ministeren for udviklingsbistand lovforslag nummer en hundrede og tre og halvtreds udenrigsministeren lovforslag nummer en hundrede og fire og halvtreds og hundrede og fem og halvtreds transportministeren lovforslag nummer en hundrede og seks og halvtreds økonomi og indenrigsministeren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

ministeren for nordisk samarbejde har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

redegørelsen vil komme til forhandling fredag den tyvende april

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget transportministeren og ministeren for by bolig og landdistrikter til transportministeren er anmeldt følgende spørgere

kristian pihl lorentzen gitte lillelund bech

anni matthiesen til ministeren for

louise schack elholm

flere der ønsker at melde sig som spørgere i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid derefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til

otte hundrede og halvtreds million kroner for regnskabsåret to tusind og

deetablerede selskabet og nogle påstår jo så at

lige højre til konkurrenceudsættelse på jernbanenettet og andre heriblandt jeg selv siger jo at problemet måske

så meget

involvering i i selskabet men men måske mere

underbud herunder ikke mindst de manglende vandtætte skotter mellem

som sådan så det er den ene del

med et underskud på otte hundrede og halvtreds million kroner for for regnskabsåret to tusind

elleve derudover kan man jo sige om

dsbs drift hvis man som det vist hedder med et moderne udtryk benchmarker

lignende operatører andre steder i i europa

dsb i hvert fald har omkostninger

mere specifikt vil spørge ind til er at jeg kan forstå på

at man skulle have mere konkurrence

transportministeren nu trække kystbanen tilbage til dsb

statsrevisorerne er det en korrekt opfattelse

redegørelse var det jo nærmest om at det er ærgerligt at

det har været en lang og trælsom vej som jeg tror at både spørgeren og jeg er nogenlunde bekendt med men der er nok nogle

vi måske gør til sammen men nu er vi på den anden side

nu er det udenlandseventyr slut det bifalder jeg sådan set at det er

det slut og jeg tror at der i dsb er den forståelse som jeg i hvert fald har

det nu endelig er slut man kunne have ønsket at der var blevet taget fat

ikke kommet så langt ud når det gælder dsbfirst og kystbanen

ikke siger noget forkert men jeg mener

det må dsb selvfølgelig levere frem til kontrakten udløber medmindre de måtte have nogle ønsker

når vi så kommer frem til generelt at skulle forhandle ny kontrakt med dsb er

jo ikke er en afvisning af at der er behov for

i udbud ihukommende det forhold at dsb er en meget omkostningstung størrelse ville der være noget i vejen med

inden kontraktudløbet i to tusind og femten hvis det er det korrekte tidspunkt

bede dsb om at kigge nærmere på om man allerede

hver evig eneste gang dsb udvider sine aktiviteter

graver man så at sige hullet endnu

bestyrelsesformand for dsb jeg har

dsb får en mere normal drift

sikre at økonomien er i balance og i orden

gerne sige til herre martin geertsen at det der med normal konkurrence som der er

det er jo stort set nationale baneselskaber

jernbanedrift på international basis som er statssubsidieret altså ud over billetindtægterne fra dsb er

virkeligheden er kernen i det her er

definitorisk mener at dsb skal have monopol på jernbanedrift herhjemme eller om man mener at det ville være sundt med noget konkurrence på det danske jernbanenet simpelt hen for at teste om der er nogen der kan levere jernbanedrift som er

og bedre end det dsb er i stand til

rygmarvsmæssigt

gerne sige også med henvisning til den udmærkede redegørelse som martin geertsen gav indledningsvis

at gøre dsb til et selskab

ambition som

så har jeg det sådan at

trimmet dsb til den tid som så også kan klare sig på de der konkurrencevilkår det synes jeg sådan set er målet

set en ambition om at dsb skal være

også er indstillet på

drøfte tingene her i salen det jeg kunne tænke mig at høre

vi hører jo stort set kun selvfølgelig

vi hører meget få gode ting om rejsekortet

mange huller i det her rejsekort i forhold til at være landsdækkende det ender måske med at blive et hulkort frem for et rejsekort

nogle problemer i forhold til effektiviteten af rejsekortet

hvis man kun kan bruge det i ganske få dele af danmark

mange mange millioner kroner

rejsekortet og hvad gør vi i det hele taget for at det

jeg kan godt røbe den hemmelighed over for herre kim christiansen at jeg faktisk

at invitere

to date fremstilling

køre en lille tur og afprøve det i praksis så der kan vi komme

må jeg sige bare to ting den ene er at de steder hvor rejsekortet er udrullet

det går planmæssigt fremad har jeg også forstået københavn bliver nu

det viser sig heldigvis at kunderne faktisk

specielt er to områder hvor der er diskussioner

billetteringssystem som er relativt nyt

set deres argumentation

tværs der er en hel del kommuner som meget gerne vil

undervejs også talt med nogle af borgmestrene jeg har selv den holdning vil

tror man skal tvinge nogen ind i det her og selv om jeg gerne ser at

det er kunderne selv der siger til deres trafikselskab at de faktisk

muligheder og tilbud som rejsekortet giver

at komme ud og se rejsekortet i funktion jeg er meget stor tilhænger af

lidt træls for fynboerne så jeg håber de også kommer med

det midtjyske område for skal vi have en effekt af det her skal det være landsdækkende

nu nævner ministeren at det faktisk er en succes for dem der bruger det det er selvfølgelig

pressen gider skrive om dem der har en god oplevelse men vi hører jo meget om fordyrelser

hvordan vil man sikre at rejsekortet reelt ikke bliver en fordyrelse for nogen mennesker

godt og uproblematisk som overhovedet muligt og også gerne i hele landet jeg tror måske bare man skal

tvinge nogen ind i det her jeg tror

at jeg har set nogle eksempler på prisudregninger som jeg synes er uforståelige

heller ikke er rimelige

set mange andre eksempler på at man med rejsekortet faktisk får en billigere måde

fornemmer jeg en fælles interesse i at få det her til at fungere så det bliver en god

sikre at det ikke bliver dyrere på visse strækninger altså hvis en billet fra ringsted til roskilde koster to og halvfjerds kroner jeg ved ikke om den koster

lægge to og halvfjerds kroner ind i den her maskine der skal

gerne have at ministeren vil give mig en garanti her i dag for at der bliver ført et skarpt tilsyn

så man sikrer at det ikke bliver voldsomt dyrere nu taler vi jo

blive voldsomt dyrere på enkelte strækninger for pendlerne

lidt uhensigtsmæssig måde man havde rejst på hvis man bare havde

var det faktisk blevet billigere derfor er det lidt teknisk kompliceret

komme rigtig skidt fra

fælles ønske om at det her kommer til at fungere til glæde for passagererne og så glæder jeg mig i øvrigt til

lidt mere uddybende tekniske forklaring når vi inviterer de ansvarlige for

kølvandet på betalingsringens fald

den første marts i år indgået en politisk rammeaftale vedrørende takstnedsættelser i den kollektive trafik samt

bilisterne der jo i forvejen er er hårdt beskattet det er også derfor venstre ikke er med i den aftale et led i den aftale er også at

regeringen vil nedsætte en en trængselskommission der skal lægge op til en samlet strategi for modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet med henblik på at reducere trængslen og styrke den kollektive trafik den her kommission skal barsle i to tusind og tretten med anbefalinger har jeg forstået så er det vigtigt at hæfte sig ved at der i januar to tusind og ni blev indgået en meget bred politisk aftale om en række konkrete forbedringer i hovedstadsområdet i form af anlægsprojekter der nu gennemføres frem til to tusind og atten samtidig blev der afsat fem og tyve million kroner til udarbejdelse af en omfattende strategisk analyse for hovedstadsområdet så vi i to tusind og tretten

infrastrukturen i hovedstadsområdet herunder ikke mindst med hensyn til reduktion af trængslen og styrkelse af den kollektive trafik som det fremgår her

er der et vist sammenfald imellem trængselskommissionen og den strategiske analyse vi alle på tværs af partierne igangsatte i to tusind og ni derfor vil jeg spørge ministeren om han mener at det er en fornuftig anvendelse af skatteydernes penge

to forskellige analyser der stort set skal beskæftige sig med præcis samme tema og barsle på samme tid nemlig i efteråret to tusind og tretten

ikke fare for for dobbeltarbejde

en milliard kroner

det ansvar og vi er i øvrigt i gang med

herunder hører så også en kommission

som skal analysere de her ting det er rigtigt at der er truffet en række beslutninger om en investering

omkring københavn det kan man jo se med sit blotte øje når man kører rundt

vil selvfølgelig ikke blive dobbeltarbejde det er klart

sørge for at tingene bliver gjort på en fornuftig måde men vi vil nu i den forligskreds som består af regeringen dansk folkeparti og enhedslisten også få det kommissionsarbejde i gang det der er opgaven her er dels at kigge på mulighederne i

jeg har det sådan at de her store udfordrende spørgsmål har vi brug for så mange gode input som overhovedet muligt

på at når der på et tidspunkt ligger et resultat

pihl lorentzen og venstre være sådan lidt mere modne og fortsat indgå i en fornuftig dialog om at være med til at løse problemerne

man har holdt en pause med det lige nu her men

hvad foregår der i den ene forligskreds altså den store brede forligskreds

og infrastrukturfonden og den anden

nye forligskreds her som er mere snæver

i regi af trængselskommissionen så det er jo blevet lidt rodet

på tingene derfor vil jeg spørge ministeren om han han egentlig dybest set mener at man med nedsættelse af den her trængselskommission har vist respekt

at det er fornuftigt at der så pludselig kommer sådan en trængselskommission ind fra siden

fast med syvtommersøm at jeg har respekt for de forlig der er indgået nu har jeg så et forlig som man kan sige på nogle strækninger ligger tæt op af

pris på ministerens selskab

jeg da ked af at vi ikke kunne takke ja til den men men som jeg nævnte

hvilke temaer den her trængselskommission egentlig skal beskæftige sig med

men men der har været mange ting fremme der er nogle

på kryds og tværs af københavn så man inddrager bilernes vejbaner til den slags

ligesom at prøve at komme efter bilisterne så så der

er alt godt fra havet på bordet i øjeblikket kan ministeren løfte sløret bare en lille smule for

indgået de

men jeg er i den situation hvor jeg desværre ikke fra salen her

kommissoriet og udvalgssammensætningen

er fra fru gitte lillelund bech værsgo

jeg ønsker ikke at tale forlig jeg forstår at ministeren har fuld respekt

så de to analyser

i dag som blev igangsat i forbindelse med det store trafikforlig i to tusind og ni den analyse

infrastrukturproblemerne i hele københavn i hele hovedstadsområdet så kan ministeren oplyse hvordan den nye trængselskommission

kommissorium adskiller sig fra de analyser der allerede pågår

sådan mere er et embedsmands

bliver det andet jo mere konkret

være en del af en kommission som selvfølgelig vil bruge de tilgængelige oplysninger og det materiale der er og så efterfølgende være konkrete med at komme

så på den måde er det jo et lidt mere kontant

set være lidt optaget af at der hvor vi to partier har fælles gods eksempelvis i forhold til metro

fortsætter vi selvfølgelig samarbejdet om at løse problemerne derfor håber jeg ikke at

vil bruge en undskyldning til at melde sig ud af at være med til at løse problemerne på de områder hvor venstre jo stadig væk er med i

bare understrege at der ikke på den måde

det vi gør i den nye forligskreds er rent faktisk at gå lidt mere kontant til værks og dermed også inddrage

allerede en embedsmands og forskeranalysegruppe som analyserer og som

hvordan kommende beslutninger om moderniseringer af infrastrukturen i hovedstadsområdet skal finde sted

at de selvfølgelig tager hensyn til at man skal løse trængselsproblematikken det gør de vel i deres analyser allerede så hvordan kan ministeren sikre

til at ske et dobbeltarbejde fordi man med det seneste trafikforlig har besluttet at lave

at man ikke kommer til at sidde og lave de samme analyser

nogle ting garanterer jeg aldrig det ville nok være

det jeg gerne vil garantere er at målet ikke er at de to skal trampe rundt

i øvrigt er fornuftigt så synes jeg med al respekt at der er forskel på de to ting den ene ting er sådan

natur at det kan være ganske udmærket i nogle situationer her har en bred kreds af partier regeringspartierne dansk folkeparti og enhedslisten så ønsket

kollidere voldsomt meget men en garanti for at der ikke i et eller andet hjørne kan komme lidt dobbeltarbejde kan jeg selvfølgelig ikke give

ikke det der er bestræbelsen tværtimod er det

enhedslistens trafikordfører herre henning hyllested

en ekspertkommission han ønsker en lille kommission han ønsker en kommission der består af trafikforskere og byplanlæggere og eksperter fra trafikselskaberne

set at anbefalingerne fra trængselskommissionen bliver alt for vage hvis man både skal have erhvervslivet bilisterne de grønne organisationer og alle mulige andre med i kommissionsarbejdet

forstå det sådan at man nu er blevet enig med enhedslisten om

sikker på at hvis fru gitte lillelund bech og jeg sætter os sammen og læser de grønne bøger når de engang bliver trykt så vil fru gitte lillelund bech se at jeg både til herre kristian pihl lorentzen og i mit seneste svar til spørgeren har gjort opmærksom på at vi lige præcis nu er i gang med at forhandle både kommissoriet og kommissoriet skal sammensættes jeg har et ønske om at det skal være bredt

var meget ordret når jeg sagde til begge spørgerne at det ville jeg

stå og forhandle her i folketingssalen med nogle som oven i købet ikke er med i forliget

at vi ret hurtigt kan løfte sløret for og så kan man jo se både kommissoriet og sammensætningen af

jeg pendler hver dag fra det midtsjællandske og herind til københavn og det gør rigtig mange andre danskere også vi er rigtig mange pendlere togpendlere fra det sjællandske vi oplever altså gang på gang at vi ikke kan få siddepladser vi må stå op og nogle gange

toget der er massive problemer med at tage offentlig transport til københavn jeg har tidligere stillet transportministeren

man ser på muligheden for med andre tog

løse problemerne her og nu vil jeg gerne spørge transportministeren hvordan ser det ud med at løse problemerne for togpendlerne fra sjælland hvornår regner ministeren

nu sker der jo noget altså

opstået hverken i dag i går eller i

de to foregående debatter jeg lige har haft har rent faktisk handlet om at regeringen

inviterede til et meget bredt forlig som betyder at der bliver genereret en milliard kroner til bedre og billigere kollektiv trafik i de kommende år det ønskede venstre desværre ikke at være med til

jeg sige til spørgeren at det er lidt mærkeligt at

en lidt anklagende tone fra et parti som har haft ansvaret indtil for ikke så forfærdelig mange måneder siden

da man så havde muligheden for at være med til at løse det her problem

var heldigvis et meget bredt flertal i folketinget bestående af regeringen

enhedslisten som påtog sig opgaven og som nu sidder og er ved at sørge for at den desperate materielsituation som jeg

hjemme i nitten otte og halvfems smed den gamle sr regering venstre uden for døren for at lave en aftale om ic4 tog med ansaldobreda og det er det vi stadig væk hænger på

parti ikke valgte at være med til at løse problemet men satte sig ved siden af

nu er vi faktisk nogle som har sørget for at der bliver tilført en milliard kroner om året til lige præcis at løse den opgave

det ansvar som også mit parti måtte have

gik cirka ti år hvor der ikke blev gjort noget og hvor man gjorde

personlige oplevelser som spørgeren giver udtryk og som jo desværre deles af mange mange mange andre der må man jo spørge som passager hvem vil så gøre noget ved det

har mulighed for både at købe nyt materiel

til de sjællandske pendlere er det de israelske ic3 tog

i forhold til at man ikke vil være med til at løse

og det er jo ærgerligt at venstre har

i de kommende uger og måneder og forhandler om at skabe bedre

også de sjællandske pendlere vi erkender der er et problem som

løst igennem mange mange mange år nu sidder vi altså rent faktisk og har mulighed for at løse det og derfor

der kom et regeringsskifte så den mulighed blev tilvejebragt

så også spørgeren kan få bedre forhold når

som jeg med sikkerhed at ministeren

ministerens egen baghave tilbage i nitten

skete nordpå

blevet kontaktet af nogle af de her lokale entusiaster som kæmper en kamp i forhold til at få fjernet

vi begge to har et vist lokalkendskab og den bane har i hvert fald indtil nu

vigtig for en stor virksomhed med mange arbejdspladser

og derfor handler det simpelt

den fornuftige balance jeg synes ikke vi skal fastholde jernbanetraceet hvis der ikke er behov for det

den store beskæftigelse hvor alternativet ville være mange

altafgørende at vi får taget fat på sagen nu og her hvor den formentlig

om den er kommet for langt ned i bunkerne så kunne ministeren måske

nogle overvejelser om den virksomhed som vi begge to taler om og for

vil meget gerne medgive spørgeren at

for beslutning skulle vi nok kunne se

er bag og som jo har kæmpet for det her i rigtig mange år

nå at se et resultat inden de selv dør

sige at jeg synes det kunne være helt fint hvis det

at den sidste del af grindstedbanen

ikke flere spørgsmål til transportministeren som så igen er frigjort til andet arbejde

til ministeren for by bolig og landdistrikter

carsten vi har jo indgået en boligaftale her i efteråret en boligaftale hvor vi aftalte at skulle mødes igen i marts måned og drøfte nogle forskellige ting jeg efterspørger lidt en indbydelse til

kriterierne for hvad der definerer en ghetto er ministeren kommet nærmere ind på hvilke kriterier

jeg har blandt andet de seneste tal med her i dag så jeg kunne

definitionerne er det jo sådan lidt min

var noget af det vigtigste i hele kickstarten den tidligere regering havde også lagt op til at fremrykke investeringer i renoveringer så

at det er rigtigt at den tidligere regering

fem milliard men inden for den samme ramme men i forhold til de afledte effekter kan vi sige

og tretten at der bruges allermest man kan sige at vi

og de helt store afløb er

holder hånden under byggeriet så er der

der er ansøgningsrunderne men som fru louise schack elholm kan huske

afløbet så vi kan sige at de største effekter

vi mødes en gang om året og jeg skal nok huske

en pukkel men jeg kan ikke se det for mig i øjeblikket med de meget store

og vi har heller ikke flere spørgsmål til ministeren for

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken fjorten

jeg skal oplyse at spørgsmålene nummer s

syv og otte på dagsordenen

det næste punkt

besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene det første spørgsmål er stillet af herre kristian

dahl til økonomi og indenrigsministeren

valgt at indskrænke frikommuneforsøgene i forhold til det der oprindelig var ideen da frikommuneforsøget blev vedtaget med finanslovforliget for to tusind og elleve

som vi har lykkedes med er at imødekomme knap to tredjedele af

har vi overvejet ret omhyggeligt fordi vi synes at en del af pointen med at lave forsøg

sige egen vanetænkning altså gøre forsøg på områder

men hvor man må lade sig udfordre af de konkrete ting

udvidet frikommuneforsøget ved et samarbejde mellem frikommunerne og staten

er at ideerne er vokset op fra frikommunerne men der er bare en række områder hvor

derfor har vi holdt en workshop et seminar

frikommunerne for at se om vi kunne lave nogle tværgående temaer fordi frikommunerne jo er meget forskellige

tingene

når jeg er meget optaget af det her frikommuneforsøg

føler det lidt som vores barn altså i efteråret to tusind og ti da vi

formulerede vi en række krav til de forhandlinger der skulle være om finansloven for to tusind og elleve

man i nogle kommuner fik mulighed for at bestemme selv

for hvordan man drev sin kommune

vise større tillid til det lokale selvstyre

vi i virkeligheden på den måde kunne få

i finanslovaftalen for to tusind og elleve at det skulle være et aspekt ved frikommuneforsøget at skabe forøget rum for politisk ledelse

det at man gav ansvar til de lokalt valgte betød at de

kommune derfor var udgangspunktet også rent politisk at det eneste

for at sige det lidt firkantet var grundlovens

man har lov til at give kommunerne frihed til at gøre derfor har det

derfor jeg gerne vil vil have den her diskussion med økonomi og indenrigsministeren

at man egentlig har ønsket at indskrænke frikommunernes muligheder i forhold til det der oprindelig var den politiske hensigt

vi har jo før her i salen diskuteret spørgsmålet om om hvorfor der ikke var en frikommunelov

selvfølgelig gjort arbejdet med at lave en frikommunelov og behandle de forslag

utålmodigheden for jeg anerkender fuldt ud den optagethed der er af at prøve ting af og se om der er

realitet i at man lokalt tager ansvaret på sig og finder på gode måder at gøre

at frikommunelovforslaget er fremsat nu

at det der har været grænsen for os

tid at få dispensation fra den

menneskerettighederne og så har man ikke kunnet få særlige økonomiske fordele

er det ikke lidt paradoksalt ministeren at vi står her og har en debat og tænker tilbage på nogle år hvor jeg blev beskyldt for at være den der ville indskrænke kommunernes frihedsgrader

ministeren var repræsentant

et parti der anklagede os for at ville indskrænke friheden for kommunerne man ønskede tværtimod at give kommunerne større frihed

nu står i den situation at det frikommuneforsøg vi

iværksatte inden regeringsskiftet

i september og et nyt flertal

systemets repræsentant og taler om hvorfor kommunerne ikke kan få lov til det de gerne

at det her frikommuneforsøg faktisk skal udstrækkes så vidt som det overhovedet kan lade sig gøre inden for grundlovens rammer mens ministeren altså siger at

er lidt paradoksalt og at ministeren måske skulle finde tilbage

faktisk var noget der virkelig var afgørende vigtigt for for

jeg kan ikke genkende den beskrivelse

som en politiker der synes at man skal gradbøje

grundlov menneskerettigheder og eu lovgivning

det synes jeg personligt ikke er noget forsøg og jeg mener

med spørgsmålet om hvorvidt man er frikommune eller ej tværtimod

det regeringen har gjort faktisk virkelig

nogle af de ting som ikke er regeringens politik for det andet ved at sikre at der bliver tværgående temaer i et partnerskab med frikommunerne og for det tredje ved at den lovgennemgang som er

set kommer til at vedrøre alle danmarks kommuner

man ikke skal vente på at eventuelle barrierer som bliver oplevet i den forbindelse skal afvente frikommuneforsøgene

glæder mig selvfølgelig til den videre debat med

som jo er en kendt person herinde

har udtrykt markant utilfredshed med med ministeriets gøren og laden

nogle frikommuneforsøg som ikke bliver tilladt efter ordningen

virkelig var en minister der kæmpede for at give kommunerne frihed

frikommuneforsøg til at udstrække forsøget så langt det

at teste de lokale kommunalvalgte politikeres vilje til at tage ansvar for det de

så teste ministeren på om alle de forslag er afvist med henvisning til grundloven eller menneskerettighederne eller eu retten som ministeren siger

der i virkeligheden også er steder hvor det er et politisk ønske om ikke at give kommunerne frihed der ligger bag

har det konkrete foran os og jeg ser også frem til at at spørgeren så vil anbefale nogle af de forsøg som ikke er kommet med den her gang det giver sig selv

præcis derfor vi har lovbehandlingen men

det handler så meget om frikommuneforsøg

til meget stor diskussion har været spørgsmålet om om hvorvidt man skal indskrænke

unge i en given kommune skal forbydes at arbejde ud over atten timer det synes jeg er

er nødt til at finde ud af hvad balancen mellem kommunens frihedsrettigheder

spørgeren som en der går ind for at borgeren også selv skal have mulighed for at bestemme og

til økonomi og indenrigsministeren er også af herre kristian

via folketinget vil kunne tilslutte sig alt omkring euroen alene undtagen den fysiske udskiftning af mønter og sedler

egentlig kunne jeg godt lade det være ved det

flere ord med på vejen

ophæves uden folkeafstemning det er fuldstændig entydigt

jo også bred politisk enighed om jeg kender i hvert fald ikke nogen som mener

at euroforbeholdet har et meget klart defineret indhold ud over det fysiske altså det at have eurosedler og mønter

betyder det jo at danmark ikke deltager i den fælles valuta at vi ikke har overladt

og at vi ikke deltager i en række

det europæiske samarbejde inden for traktaterne herunder de pålæg man kan få skærpede indstillinger

de forskellige henstillinger i vækst

de elementer kan ikke afskaffes eller kommes rundt omkring ved en folketingsbeslutning det kræver en folkeafstemning

jeg tror er rigtig mange danskere der har svært ved helt

er blevet bekræftet ved en folkeafstemning i

september to tusind hvor et stort flertal af den danske befolkning jo stemte imod blandt andet ministerens partis ønske om at udskifte

var en del der dengang argumenterede for at vi skulle udskifte vores valuta til euro

i dag er glade for at vi ikke gjorde det sådan kan det gå og det viser jo bare at det godt kan være man skal lade eftertanken brede sig i forhold til en så vigtig beslutning som

valuta men samtidig med det

den danske befolkning jo se at man skridt for skridt tilslutter sig de ting som eurolandene i øvrigt måtte blive enige om

som eksempelvis den her europagt som ministeren

i og med at man siger at kronens kurs jo er kørt op imod euroens udvikling altså at vi skal skygge euroen samtidig med at vi tilslutter os de økonomiske vilkår som eurolandene beslutter sig for

som jo er sådan en lille dims af en

ok det er alene den fysiske udskiftning som regeringen siger kræver en folkeafstemning men alt andet

med et folketingsflertal uden at spørge befolkningen er det ikke i sandhed sådan det i virkeligheden forholder sig ministeren

som giver en fremstilling af virkeligheden som jeg på ingen måde kan genkende jeg har for

to minutter siden lavet en gennemgang af hvad euroforbeholdet består i jeg tror at spørgeren lige så godt som jeg ved at finanspagten ikke på nogen måde ændrer

det ville være utrolig godt for diskussionen om danmarks forhold til

de resterende eurolande og til vores forbehold

handler om

godt være at spørgeren er uenig i at der skal føres fastkurspolitik

at spørgeren er uenig i at der skal føres en ansvarlig økonomisk politik i danmark og at vi skal gøre det som en del af den europæiske økonomi som vi

men jeg synes at det er vigtigt og rigtigt at holde det man lover

en af de ting som danmark har lovet er at overholde vækst og

set at vi tager det løfte med hjem i folketingssalen og gør det til lov her på stedet under overskriften som vi går ind under hver dag når mødet i salen begynder

det her med at man kun kan føre en økonomisk ansvarlig politik hvis man gør det via eu eller euroområdet er vist

bekræfte at den aftale vi i fællesskab eksempelvis lavede i forsommeren sidste år var udtryk for en ansvarlig økonomisk politik

set ikke noget man på det tidspunkt

forbandt med en finanspagt eller en europagt som ministeren nu henviser til som afgørende for om man fører en ansvarlig økonomisk politik så der tror jeg

sandheden er vel at europagten uanset ministerens ord indskrænker danmarks selvstændighed vi påtager os nogle forpligtelser over for

kommissionen ret til

ret til hvis ikke vi har en budgetlov indrettet på en bestemt måde med et bestemt fastsat mål der

har ønsket efter valget hvis man havde de regler på plads allerede på daværende tidspunkt at så kan vi ikke gøre det fremover så kan vi straffes af

at ministeren ikke vil sige at det på

indskrænker danmarks selvbestemmelsesret

suverænitetsafgivelse altså uden at man behøver at have en folkeafstemning

at gøre med at danmark skal opføre sig på en bestemt måde inden for det her regelsæt

fuldstændig ligegyldigt at danmark har tilsluttet sig

bliver nødt til at henvise til og sådan noget så siger det jo noget om at der ikke er noget ønske fra spørgerens side

danmark kan jo ikke få en bøde for ikke at føre en bestemt økonomisk politik danmark har sagt ja til at vi vil gøre det vi tidligere har lovet nemlig at overholde stabilitets og vækstpagten

det er en rigtig rigtig god idé at gøre det

vi har det fulde ansvar for de ting som bliver vedtaget her

men jeg synes at det er rigtigt og jeg synes det en god idé at vi gennemfører en lovgivning som sikrer at budgetter bliver overholdt og jeg synes at det er rigtigt at vi tager de løfter vi har givet i forhold til vores

for mig at se er der ikke nogen som helst problemer i at den ansvarlige økonomiske politik som regeringen står for på dansk grund

det er dybt bekymrende i forhold til informationen om hvad

bare et afsluttende spørgsmål som er meget enkelt til ministeren vil ministeren bekræfte at den kickstart regeringen har ønsket efter valget under de økonomiske vilkår der nu engang var i efteråret

havde været gældende tilbage i efteråret sidste år kan ministeren ikke bare give den bekræftelse at den kickstart ikke havde været mulig inden for de økonomiske vilkår der nu bliver fastsat efter europagten altså når de er indfaset og trådt i kraft kan

jeg var meget overrasket over spørgsmålet da det

er fuldstændig soleklart at det spørgsmål som var spørgerens indledningsspørgsmål kan besvares det er alment kendt og der er ingen der sætter spørgsmålstegn ved at euroforbeholdet kun kan afskaffes en folkeafstemning nu er det blevet til et spørgsmål om hvorvidt denne regerings konkrete økonomiske politik i en konkret økonomisk situation ville kunne lade sig gøre

den budgetlov så mit bud er at spørgeren selv kunne have

at stemme for dengang det var vk regeringen der vedtog den hvordan vi ville have håndteret det

en efterlønsaftale med spørgeren som sikrer at de udbetalte efterlønsbidrag vil holde hånden under dansk beskæftigelse og at den kickstart som regeringen har gennemført vil gøre det samme for

og indenrigsministeren det næste spørgsmål er til finansministeren af herre preben bang henriksen

en aftale som ikke er tidsbegrænset og den kan opsiges med en års varsel til udgangen af et kalenderår det følger af den såkaldte tilbudslov at aftalen skal annonceres og dermed konkurrenceudsættes når

bestemmelser der udtrykkeligt fastsætter hvornår den nuværende kammeradvokataftale skal ophøre

ikke er mere end tre måneder siden at jeg her i salen svarede på et andet og

enslydende spørgsmål fra spørgeren om netop

s fjorten ni og firs oplyste følgende til spørgeren

bedst muligt ved domstolene og at det selvfølgelig sker til den rette pris derfor sørger vi for

vi kan tilrettelægge den bedst tænkelige ordning og derfor har jeg som jeg tror det

mine embedsmænd om at se på hvordan vi finder den bedst mulige ramme

for det er en undersøgelse der netop

taget stilling til om der skal ske konkurrenceudsættelse

det modsatte af hvad der har været skrevet i i berlingske tidende i den forgangne uge

om der er en mulighed for at der vil ske konkurrenceudsættelse efter den

det er rigtigt nok at spørgsmålet har været oppe at vende i folketinget i januar måned

sluttede ministeren af med at sige at han var villig til at kigge på det

svare på spørgsmål om hvad der kommer frem i forbindelse med den her undersøgelse og

jeg lægger til grund hvad der var refereret i berlingske tidende jeg har også bemærket i samme berlingske tidende

juridiske regler er undtaget fra eus udbudsregler men

ændringen af tilbudsloven fører til at man fremover bør annoncere sådanne opgaver

gerne høre ministeren præcisere om der bliver en konkurrenceudsættelse altså om der er mulighed for det når den her undersøgelse er færdig umiddelbart virker det jo besynderligt for en stor del af landets advokater og vel også for en stor del af landets skatteydere at

er ét bestemt firma som har monopol på at udføre alle arbejder for det offentlige arbejder til over

om året der ikke konkurrenceudsættes

hos brugerne det vil sige hos de statslige institutioner og jeg kan da se af den sidste at man er er godt tilfreds med den juridiske bistand

er et problem at regningerne er uigennemskuelige samtidig med at man har et ganske specifikt vilkår i kammeradvokataftalen

arbejde på den pågældende sag

om at få det konkurrenceudsat

vil gerne høre ministerens klare melding

meget klare meldinger om at vi netop nu

meddeler jeg naturligvis min konklusion på den baggrund jeg

umiddelbart høre at der

det er muligt at spørgeren har den opfattelse at den nuværende ordning skulle være dybt irrationel

en grundig intern debat i venstre om det forhold at der efter venstres opfattelse her seks

regeringsskiftet åbenbart skulle foreligge en helt utilfredsstillende ordning som man selv har

kompetent til at ændre på forholdene hvis de med tiden måtte vise sig at være urimelige eller fordyrende for staten det virker da højst besynderligt at skulle høre det fra en finansminister advokatrådet har her foretaget en undersøgelse der viser at i forbindelse med fri proces sager hvor der er

omkostningsparameter både hos borgerens og

sine overvejelser skal tage i betragtning at der er fire tusind advokater i danmark der gerne vil

at byde ind på opgaven og at det måske også kan være

et væsentligt led i udkantsdebatten der er gode fagligt meget kvalificerede advokater i alle de større provinsbyer store kontorer som staten med glæde og måske også billigere kunne nyde assistance fra

eller at man kan og bør ændre beslutninger der måtte være truffet af den

man så kort tid efter regeringsskiftet i så markant grad er nået frem til den opfattelse at den tidligere finansminister skulle have skaltet og valtet med statens midler ved den

ikke har delt med offentligheden og respekt

over for en mulighed for at spare penge så henviser til at den tidligere regering jo heller ikke sparede penge

for mange i forgårs det får vi altså ikke flere penge af

så her var måske en mulighed som jeg synes finansministeren burde tage imod og det kan jeg så også høre halvvejs sker men jeg synes altså der er nogle rent saglige argumenter som taler for at lige netop de her opgaver ikke ligger på et eneste bestemt firma her i kongeriget danmark det er og bliver altså en usund handelssituation jeg ved godt at firmaet giver tre og tredive procent rabat på de sædvanlige advokatsalærtakster men som jeg nævnte for ministeren sidste gang vil jeg nok anbefale at man ikke aftaler salæret før man har aftalt prisen den dur i hvert fald

være behov for det det skal jeg da ikke afvise altså

at komme efter gør vi noget ved tingene så håber jeg at man får taget den snak med

det næste spørgsmål er til skatteministeren fra herre jan e jørgensen

efter ministerens opfattelse vil føre til færre tryksager og vil ministeren i den forbindelse erkende at en afgift på reklametryksager vil resultere i prisstigninger på varer

regeringen sammen med enhedslisten aftalt at der fra to tusind og tretten skal indføres en ny afgift på husstandsomdelte reklamer

omdeles mange ton reklamer opgørelser viser at i to tusind og ti blev der omdelt cirka ethundrede og femogtredstusind

uge per husstand som modtager reklamer intet tyder på at mængden til den enkelte husstand er aftagende fælles for reklamerne i denne store mængde er at reklamerne efter endt brug hvor nogle er læst og andre ikke er læst ender som affald regeringen har et helt klart ønske om at reducere mængden af affald og derfor giver det rigtig god mening at reducere mængden af husstandsomdelte reklamer og herved mængden af papiraffald provenuet fra afgiften skal finansiere den supplerende grønne check på to hundrede og firs kroner årligt til personer med en indkomst på mindre end tohundrede og tolvtusind kroner på den måde har regeringen sammen med enhedslisten også tilgodeset familier med lavere indkomster lige nu er skatteministeriet i gang med et analysearbejde der skal danne grundlag for den nye afgift på husstandsomdelte reklamer i øjeblikket

er hverken afgiftsniveau eller afgiftsgrundlag endeligt lagt fast

kan man heller ikke sige noget præcist om afgiftens betydning for familier

og erhverv på nuværende tidspunkt de tal som inden påske blev refereret flere steder i dagspressen om at afgiften på reklamer kan medføre en udgift på mellem to tusind fem hundrede kroner og tre tusind kroner for en dansk husstand har baggrund i en rapport fra copenhagen economics resultatet

i rapporten har baggrund i en analyse af en mere generel afgift på reklamer som østrig indførte tilbage i to tusind resultaterne fra østrig viser at en reduktion i mængden af prisoplysende reklamer for nogle varegrupper medfører prisstigninger da forbrugernes oplysninger

de refererede prisstigninger på to tusind fem

betaling af afgift men en teoretisk afledt priseffekt ud fra erfaringerne fra en generel østrigsk afgift regeringen har ikke planer om en sådan afgift og

fuldstændig rigtigt at den prisstigning som man har registreret i østrig jo langt langt overstiger det provenu man vil få ind fra afgiften altså regeringen overvejer at pålægge erhvervet fire

kroner i afgifter på tryksager hvis det fører til

undersøgelse siger altså prisstigninger på to

til tre tusind kroner for en familie med to voksne og to børn så svarer det jo til at man vil belaste danske familier årligt

i hvert fald tre milliard kroner og sandsynligvis endnu mere altså fire

kroner til statskassen i indtægt men altså i hvert fald tre milliard kroner i udgift til familierne alt andet lige

en ret dårlig forretning hvis vi kigger på det

som samfund det undersøgelsen fra østrig viser

er at hvis man pålægger en generel reklameafgift så får man de her prisstigninger men det man vil gøre i danmark det som regeringen har planer om

i danmark vil man udelukkende pålægge afgifter på den type reklamer som erfaringsmæssigt medvirker til at få priserne ned nemlig den informative reklame som jo altså typisk er en tilbudsavis hvorimod

producenterne kan få lidt mere for deres varer end ellers og

den her prispressende funktion det man gør i danmark og det er også det som

konkluderes i rapporten fra copenhagen economics er værre end det

på den form for reklame der rent faktisk medvirker til lavere priser

er at det man gør i danmark vil vil medføre at reklamekroner bliver flyttet fra informativ reklame som presser prisen ned

understrege at den rapport der henvises til jo baseres på en generel afgift og på nogle østrigske erfaringer det er sikkert udmærket at have i baghovedet

er vigtigt for mig at understrege at regeringen ikke ønsker at indføre en generel afgift og ej heller har lagt sig fast på noget der minder om den østrigske model og derfor kan de

belastningen vil være den samme

er vigtigt at understrege er at en afgift på reklamer vil være med til at reducere mængden af affald det har en fornuftig

fordeling så derfor

ud fra at ministeren må erklære sig enig i at reklame virker

er altså baseret på en virkelig afgift man har man har gennemført viser jo at det især var priserne på fødevarer

alkohol og tobak som jeg egentlig havde en forventning om at regeringen ville sørge for ikke blev billigere rent faktisk faldt fordi

så altså højere priser på nogle varer og lavere priser på andre varer i øvrigt er en afgift af den her form som man nu påtænker at indføre

forsøgte man at indføre en lignende afgift men det blev opgivet dengang fordi

som distriktsaviser fra

på husstandsomdelte reklamer det betyder at forbrugerne vil have

via applikationer på mobilen internettet

jugement på nuværende tidspunkt at i stedet for at få firs

reklamemateriale i brevsprækken om om året

dermed vil konkurrencen også sikres og

er slet ikke forventningen at det lidt

spørgeren overhovedet vil være

husstandsomdelte aviser som indeholder reklamer for jeg forstår på regeringen at dem ønsker man

jeg står her med med et nummer af

er en ganske udmærket avis som jeg læser en gang om ugen og oven i købet ofte selv optræder i da jeg bor på

er resten af avisen altså annoncer primært fra ejendomsmæglere hvordan vil man teknisk sondre mellem reklameaviser som skal pålægges afgift og distriktsaviser som

at supermarkeder med videre vil begynde at skrive nogle redaktionelle artikler i deres aviser og dermed omgå

grundigt forarbejde og det er også derfor regeringen har insisteret på at have tid til at udvikle en god model og

være opmærksomme på de mange dilemmaer der er forbundet

ugeaviser og de forskellige sondringer som

med introduktionen af afgift men vil holde fast i det grundlæggende positive ved at reducere mængden af papiraffald ved at indføre en afgift

at vi jo er optagede af at sikre forbrugerne god adgang til prisinformation og sikre at der også er gode muligheder for erhvervene i forhold til markedsføring

hensyn vil vi fremlægge en model

er stillet til justitsministeren af herre

lyder sådan her hvad er ministerens holdning til at politiet ikke har patruljeret på christiania siden august to tusind og elleve til trods for det omfattende og systematiske hashsalg i pusher street

jo indebærer at spørgeren så mener at jeg kan svare umiddelbart og uden at undersøge fakta jeg er imidlertid

af den opfattelse at det er et sundt princip at man når man udtaler sig lægger vægt på at basere sig på fakta og ikke eksempelvis pressehistorier alene

at indhente alle de baggrundsoplysninger fra politiet som ville være relevante

glæde sig over at spørgeren

stillet mig et stort set identisk samrådsspørgsmål her i folketinget hvorfor jeg så vil få lejlighed til at give en besvarelse

vi kan komme hele vejen rundt om det her spørgsmål men jeg har naturligvis læst

københavns politis tilstedeværelse på christiania har været begrænset siden en episode i sensommeren sidste år hvor en rutinekontrol udviklede sig så voldsomt at politiet måtte bruge tåregas og affyre varselsskud

at københavns politi efter episoden har valgt at nedtone sin tilstedeværelse på

af hensyn til fristadens fredelige beboere og naboer

at der er tale om noget midlertidigt og at politiet i den mellemliggende tid har overvejet hvordan man kan tilrettelægge fremtidige politiindsatser på christiania på en sådan måde at man undgår at bringe betjente i fare og samtidig minimerer generne for de almindelige christianitter og deres naboer det synes jeg sådan set er ganske rimeligt og

at understrege at politiets begrænsede synlighed på christiania ikke er udtryk for at politiet ikke har fokus på at følge den organiserede kriminalitet som foregår i miljøet i og omkring pusher street på christiania for selvfølgelig

være helt uacceptabelt hvis de organiserede kriminelle som utvivlsomt findes på christiania uforstyrret kunne udøve deres udøve deres illegale aktiviteter det er forstår jeg heldigvis heller ikke tilfældet tværtimod ved jeg at politiet fortsat er meget opmærksomme på den organiserede kriminalitet navnlig hashhandelen der notorisk foregår på christiania og indsatsen mod denne

indgår i københavns politis samlede strategi mod rocker og bandekriminalitet i hovedstaden det bør rimeligvis også nævnes

i området omkring christiania politiet har således blandt andet foranlediget af beboerrepræsentanternes bekymring for deres børns sikkerhed

en række personer er blevet sigtet for blandt andet hastighedsovertrædelser og kørsel

parkering københavns kontrolaktiviteter i

vil være uacceptabelt hvis der er områder i danmark hvor politiet ikke kan

politiet åbenbart ikke har gennemført nogen aktioner på christiania siden august to tusind og elleve i og med

i høj grad kriminelle bander rocker og indvandrerbander der styrer det pågældende salg

i virkeligheden med til at kaste dårligt lys

bydelen derfor

godt tænke mig at justitsministeren

patruljeringer der selvfølgelig skal være når der er et lovløst område

bliver igangsat igen så kan justitsministeren garantere

ligesom der skal være i resten af landet

i den forbindelse bekymret for folketingets retsudvalg havde planlagt en tur til

så vi med egne øjne kan se hvad der rent faktisk foregår mener justitsministeren ikke det er noget vi er nødt til at rette op på sådan at ministeren også giver den service som det er kutyme over for udvalgene nemlig at sikre at folketingspolitikerne ved selvsyn kan konstatere

og retsudvalget til den dialog der selvfølgelig er mellem et folketingsudvalg og et ministerium omkring den type af spørgsmål

jeg har misforstået noget

til her i spørgetiden er at svare på det spørgsmål der er stillet og

garantere at der nu vil være patruljer på

hvert fald sige så meget at jeg kan give en garanti for at jeg som justitsminister er fuldstændig tryg ved at overlade

at tilrettelægge de politimæssige opgaver i københavn og det gælder selvfølgelig også på og ved christiania som jeg nævnte før

at politiet uagtet den mindre synlige tilstedeværelse man har valgt

fortsat er meget opmærksomme på

udfordringer der er og af de politiske hensigter som dansk

at justitsministeren vil være fleksibel og sørge for at det bliver noget der kommer på plads hurtigt for der

og der er dansk folkeparti jo med også til at støtte en ekstra indsats i boligområder i danmark hvor der er store

orden altså politiet kommer der ikke systematisk det kan vi jo se ud fra den artikel bt har skrevet

har været der siden august måned to tusind og elleve så vil justitsministeren sikre at den ghettoindsats og den øgede indsats i de her udsatte boligområder selvfølgelig også kommer til at

omfatte christiania hvor der jo er problemer

det generer faktisk ministrene og spørgerne at der bliver snakket

har indgået med regeringen bygger på et helt grundlæggende princip om at vi laver en økonomisk ramme vi udstikker nogle politiske prioriteringer og

det så op til politiet her rigspolitiet og politidirektørerne i politikredsene at fastlægge indsatsen alt afhængigt af hvor behovet er det tror jeg jeg personligt

glad for at konstatere at også dansk politi synes at har været den rigtige vej

jo faktisk har rost aftalen på det punkt og det er vel at mærke en aftale som dansk

at udmønte aftalen i det her spørgsmål ja hvad betyder det så

den fornødne tillid og tryghed ved at indsatsen på christiania som er alvorlig og som selvfølgelig rummer pænt sagt store udfordringer blandt andet med organiserede kriminelle

københavns politi tilrettelægger indsatsen

de er meget opmærksom på blandt andet

flere gange det er da også afspejlet i den aftale vi har lavet

er glad for at konstatere at det igen

der er et gigantproblem på christiania med den slags ulovligheder og

spørge regeringen og ministeren hvordan man så vil bekæmpe hashhandelen

ikke mener at det er uheldigt at politiet ikke har været der siden august to tusind og elleve

regerings skjulte hensigt at lukke øjnene for hashhandelen

og så i stedet koncentrere indsatsen mod hashhandelen andre steder i byen eller hvad er det der ligger til grund for at man præcis i forhold til den kæmpemæssige omsætning

ikke ønsker at skride ind fra regeringens side

ligeglad med i og med at vi jo faktisk har vedtaget en christianialov

set opfattelsen af at den aftale vi har lavet sammen omkring

den handler nemlig om at vi jo blandt andet styrker indsatsen

og bandekriminalitet det står direkte i den aftale som

herre peter skaarup har skrevet under på her i efteråret derfor undrer det mig lidt at man kan stå her og nærmest give indtrykket af at regeringen efter

bare så dem der i hvert fald lytter til debatten ved at

direkte modsatte hvad

det handler om rocker og bandekriminalitet der står eksempelvis at vi fortsætter bevillingen til det der hedder task force øst som har som hovedformål at koordinere politikredsenes indsats over for blandt andet rocker

en femtedel af alle registrerede rocker og bandemedlemmer nu enten er inde at afsone eller sidder varetægtsfængslet og vi ser rekorddomme i nogle af de store sager

politiet tilstrækkelige ressourcer så eksempelvis politiets indsats mod den åbenlyse hashhandel på christiania kan styrkes

falder det uden for rammerne af en § tyve besvarelse at iværksætte en høring af de relevante myndigheder jeg har derfor heller ikke til brug for besvarelsen af dette spørgsmål indhentet bidrag fra rigspolitiet eller københavns politi som det imidlertid jo

spørgsmål indgået en bred aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

mener jeg at det er en god aftale

den sikrer gode økonomiske rammer for politiets og anklagemyndighedens arbejde i aftaleperioden som altså strækker sig

har sagt tidligere har jeg tillid til at københavns politi inden for rammerne af flerårsaftalen formår

den politimæssige opgavevaretagelse i københavn

og jeg har intet grundlag for at antage at københavns politis aktuelle beslutning om tilrettelæggelse af politiindsatsen i

til christiania skulle være særligt

jo rigtigt at der er lavet en udmærket aftale

det står dansk folkeparti selvfølgelig ved ligesom vi også

til det justitsministeren siger om

dansk folkeparti der i sin tid sikrede pengene til at der

storebælt og det er også dansk folkeparti der så qua den aftale vi har indgået er med til

sikre midler til at man kan lave en tilsvarende mindre enhed

så lad os lige sige at

hvis vi skal kigge fremad skal vi kigge på hvordan det er at den indsats der skal ydes over for eksempelvis christiania skal foregå skal den foregå ved at man som bt kan berette om

den enogtredivete marts nedtoner indsatsen fra politiets side fordi

betjent har måttet trække sit tjenestevåben og affyre et varselsskud og at man

benytte ret store mængder af

det er det som jørgen aaby siger til bt er det det man skal gøre skal man så nedtone indsatsen

burde det ikke være sådan at man tværtimod melder tilbage til de bander der styrer det her og er med til

at dænge politiet til med kasteskyts at det

noget politiet accepterer det er altså ikke

der repræsenterer lov og orden og de eneste der skal repræsentere lov og orden her i landet accepterer

den danske befolkning er det virkelig rimeligt at nedtone indsatsen når man bliver angrebet

kommer til at gentage sig og tage derud

jeg synes ikke er nogen grund til at starte en polemik om hvem der

sammen med personen der sidder her ved siden af mig i dag

sammen glade for at dansk politi har fået en

god økonomisk ramme og vi er glade for i regeringen at dansk

at tilslutte sig et fortsat grundlag for det betyder det så at indsatsen over for rocker og bandemiljøet som er et alvorligt problem i danmark bliver

også godt der er tale om at vi med den aftale som regeringen

indsatsen over for rocker og bandemiljøet der er tale om at

i øst i karlslunde opretter et nyt

vestdanmark i horsens så laver vi en ny indbrudsenhed alt sammen noget der har stor fokus på

nødt til at indstille sig på at reagere

man lader banderne gå frit om i københavns gader

gentagne gennemgange af hvad der ligger af forlig og aftaler og

er vi jo helt enige om det er ikke det jeg spørger om

at politiet er nødt til at trække sig tilbage og må beskytte sig ved hjælp af blandt andet tåregas

komme ud for personskade mere end

ikke længere på christiania synes justitsministeren virkelig det er rimeligt og hvad kan grunden være til at man har den holdning kunne grunden være

voldsomt hvis man skal ud på christiania

skulle færdes måske fyrre til halvtreds mand samlet

ministeren så ikke enig i at det da er uholdbart

dansk politi må trække sig tilbage og

tværtimod synes jeg at alle statistikker peger på at politi og anklagemyndighed her gør en fremragende indsats jeg har intet grundlag for at kritisere dem

bliver efterlevet

op mod en femtedel af de registrerede rocker og bandemedlemmer i danmark sidder enten i fængsel

et problem og det håndterer

er det rimeligt at politiet bliver bragt i en situation hvor de skal bruge tåregas

det er

lader ikke rocker og bandemedlemmer gå frit rundt i gaderne i københavn overhovedet ikke

den indsats som man har været i gang med og resultaterne er der i form af at man får fat i rigtig mange rocker og bandemedlemmer som enten er fængslet eller

bliver gjort så og så meget ja der bliver gjort meget

bandemiljøet og sikre at bandemedlemmer kommer i fængsel men

mange gange vedrørende det forhold at christianiaindsatsen altså ikke har været der i meget lang tid og at politiet måtte tage benene på nakken i forbindelse med en ganske bestemt aktion i august to tusind og elleve så er det jeg spørger justitsministeren er det rimeligt at man så på den baggrund vælger at sige

selvfølgelig er det ikke rimeligt og selvfølgelig må justitsministeren meget gerne tage

og se de der vagtposter se de tre vagtposter som bt har talt med

ikke behøver bekymre sig synderligt om hvad der sker i forbindelse med deres hashsalg for det kan bare fortsætte politiet kommer ikke

i to tusind og tolv da ikke leve med kan han

er det en opgave som bedst varetages af

er rigtigt at der har været en episode

så at sige særlig udfordrende situation

opmærksom på christiania det betyder heller ikke at man ikke

som finder sted på christiania

ind at sidde bag tremmer eller

og dem håndterer man det gør man også i københavns politi og jeg er

som sagt af den opfattelse at udfordringerne for københavn

af københavns politi men de skal jo ikke være i tvivl om at der er klare politiske hensigter om at er der nogen vi skal

og bandemedlemmerne og det sker heldigvis også

de to næste spørgsmål spørgsmål s

vil ministeren tage for at sikre at de mobile og dermed også mest konkurrenceudsatte erhverv kan vinde konkurrenceevne så vi kan beholde danske job på danske hænder

jeg sige at det der er helt afgørende

at erhvervs og vækstpolitikken i danmark går på tre ben

at vi skal sørge for at sikre at vi har nogle generelt gode rammevilkår for erhvervslivet

at vi også er med til at skabe nye markeder

vi på den måde sikrer at dansk erhvervsliv og herunder også transportsektoren

under et meget stort pres og de kan ikke konkurrere med udenlandske

måske mange områder fosser ud af landet og der er det

særlig de mobile erhverv altså

der bliver meget hårdt ramt beregninger fra itd som er

der hedder international transport danmark viser at andelen af udenlandsk registrerede lastbiler ejet af danske datterselskaber i udlandet er steget kraftigt i første kvartal af to tusind og ni var andelen af

danske datterselskaber men indregistreret i østeuropa femten procent i fjerde kvartal af to tusind og elleve var andelen steget til fyrre procent samme billede tegner sig for lastbiler ejet af et dansk datterselskab men indregistreret i tyskland i første kvartal af to tusind og ni var andelen knap tyve

tusind og elleve fra to tusind og ti til to tusind og elleve steg antallet af

på udenlandske nummerplader med elleve procent det er en udvikling der for alvor truer den danske transportbranche og der er det sådan at

at det især er den ringe danske konkurrenceevne på løn og ansættelsesvilkår der driver udflagningen af danske lastbiler til udlandet

ydelse af en enormt høj kvalitet

konkurrerer derfor ikke udelukkende på prisen men også på kvaliteten og derfor er det på tide at vi ser på omkostningsniveauet og konkurrenceevnen i danmark statistikken

tusind og otte er forsvundet syv tusind

godt spørge ministeren yderligere mener ministeren at

har en god form for logistikforståelse og de har nogle veluddannede chauffører men når det er sagt

at under den forrige regering altså i tiåret

det er faktisk så stort et problem at den nuværende regering

mens vi har haft en relativt lav produktivitetsudvikling og det gør at dansk konkurrenceevne er blevet

generelt får ændret udviklingen og får genskabt en bedre konkurrenceevne som også sikrer at vi får

tværtimod men det har vi for kort tid til at

at få at vide hvad den nuværende regering konkret vil gøre for at

endnu større problem for dansk økonomi og

er krumtappen i væksten i

meget stor forbindelse med med udlandet det er det ene det andet er at

skal være ansat på centralt forhandlede overenskomster

i hele europa i hele eu hvor det bliver tilfældet

det bevirker at man igen

den anden måde så det går i modsat retning af det ministeren lige har sagt

fremover for at forbedre konkurrenceevnen også

at blande mig i hvordan arbejdsmarkedets parter har organiseret sig

at danmark har mistet konkurrenceevne

og støt gennem de sidste ti år

at en aktiv erhvervspolitik der

genskabelse af konkurrenceevnen skal gå på tre

er at vi generelt skal sørge for at sikre gode rammevilkår for erhvervslivet at vi skal fjerne hvad der måtte være af barrierer som er begrænsende for konkurrenceevnen vi har jo lige haft nedsat et konkurrencelovudvalg som også

vi kan styrke konkurrencen og det tredje og nok så væsentlige er

aktivt skabes ny beskæftigelse og ny vækst i samfundet det er de tre ben der skal sikre at også transportsektoren

udflagning af danske virksomheder og dermed også af chaufførjob og

i reformer der styrker den danske konkurrenceevne

der desværre præger den danske transportbranche gælder for hele den danske industri ikke

til udlandet regeringen skriver

side syv i sit regeringsgrundlag at at denne regering er en reformregering der vil gennemføre en vækst og en skattereform om skattereformen

det er der gode toner i

de generelle rammevilkår og om barrierer

aktiv skabelse af nye markeder det er de principper det går på

har iværksat en række vækstteam som

kan udnytte de styrker og potentialer danmark har til at genskabe væksten i samfundet

kan skabe ny vækst

genskabt en bedre dansk konkurrenceevne som kan skabe ny vækst og dermed nye job som kan minimere arbejdsløsheden og forbedre forholdene

er hvad er ministerens holdning til det fremtidige

af redningshelikopterberedskabets opgaveløsning

effektivisere og optimere redningshelikopterberedskabet uden at forringe det samlede beredskab det synes jeg faktisk er en fornuftig

optimere at effektivisere

har været af en rapport som angiveligt er sendt fra

til ministeriet i februar måned om

at der har været en lang række bemærkninger til

kunne ministeren ikke fortælle hvad det er for bemærkninger og også gerne oversende til folketinget hvad

ministeriet siger til mig er at rapporten er udarbejdet og så bliver den sendt til departementet som så

forsvarskommandoen om blandt andet en kvalitetssikring og så videre så rapporten er ikke færdig endnu og derfor ville det være halsløs

til folketinget det tror jeg folketinget vil have sig frabedt jeg synes også at det er værd at bemærke at

er fokus på at redningsberedskabet fungerer effektivt der er i årets finanslov sat yderligere penge af

til akuthelikoptere navnlig jo i

ikke forringes i forhold til de tre helikoptere

er den her overordnede analyse vi har af området hvor det der er opgaven og som jo blev initieret af den tidligere regering som jeg har arvet og som er en del af det forsvarsforlig som vi to deler er at der skal laves en analyse som skal effektivisere og optimere redningshelikopterberedskabet uden at det forringer det samlede beredskab

vi skal

man skal notere sig regeringens vilje til at sikre at der er helikopterberedskab også i yderområderne

stigende til over hundrede million kr stigende til over en hundrede og fem og tyve million kroner over de kommende år for at sikre at der er akuthelikoptere det er udtryk for et politisk ønske om at sikre at

om der står region syddanmark på siden af den eller om der står forsvaret på siden af den jeg ved at vores

forsvarets helikoptere gør en fantastisk indsats og at redningsprocenten i de tilfælde hvor man kommer ud ligger over måltallet på fire og halvfems det er mit ressort det tager jeg mig af jeg glæder

sammen med enhedslisten sikret at der er yderligere penge

der er herunder redningshelikopteranalysen skal fremlægges som en del af det samlede oplæg

midtvejsevaluering af det eksisterende forsvarsforlig i juni måned

vil være i stand til hvis han ikke diskuterer

det spørgsmål jeg stillede før mellem akuthelikoptere

forsvarets helikoptere jeg er af den opfattelse at der er stor forskel på hvordan de løser deres opgaver derfor vil jeg gerne spørge ministeren igen om om han kan garantere at det beredskab der gælder i dag

der kom jo ikke noget svar fra ministeren om hvorvidt det bliver forringet eller ej det kom desværre ikke men jeg vil

hvis man kan notere sig at der ikke bliver tale om en forringelse og at der

det sker uden at forringe det samlede beredskab på forsvarets område det der så lægges oven i det er at det er lykkedes regeringen sammen

jo så betyder at der samlet set

op på den dialog som ministeren siger at der ikke kan oplyses om

er det aftalt med forligskredsen

ligger med det eksisterende forsvarsforlig skal være en del af den midtvejsevaluering

altid rart med korte spørgsmål og korte korte svar det kan vi lide det giver god præcision her i folketingssalen herre mikkel

opstille vindmøller på et sted hvor der kræves dispensationer fra fredning og strandbeskyttelseslinjer og hvor driftsbetingelserne for vindmøller ikke er optimale som det er tilfældet med med københavns kommunes planer planer i kalvebod syd hvis der i stedet kan anvises andre placeringer som ikke kolliderer med fredningsbestemmelser og i øvrigt har vindforhold der giver en mere optimal drift af vindmøller

målsætning om at halvdelen af danmarks elforbrug

to tusind og tyve skal komme fra vind for

alle kommuner se på mulighederne for at placere vindmøller det er som i andre sammenhænge kommunerne

det er vigtigt at kommunerne løfter den her opgave det er kommunerne der kender de konkrete steder hvor det er muligt at opstille vindmøller og samtidig varetage hensynet til naturen til landskabet til naboerne og andre overordnede interesser dermed skal kommunerne også tage højde for om et muligt vindmølleområde eksempelvis

eller er omfattet af eksempel strandbeskyttelseslinjen

konkret projekt skal lave en vurdering af alternativerne til det konkrete projekt vi har i danmark et åbent og inddragende planlægningssystem hvor alle har mulighed for at deltage og give deres mening til kende

skal fastlægges i kommuneplanen

om projektet ved kalvebod syd bliver til noget afhænger blandt andet af om københavns kommune kan opnå de tilladelser og dispensationer som er forudsætning for at projektet kan realiseres naturstyrelsen har gjort indsigelse mod projektet

øjeblikket foregår en dialog mellem naturstyrelsen og københavns kommune om indsigelsen

nuværende tidspunkt drøfte udfaldet af sagen da det simpelt hen ville dårlig regeringsførelse at gå ind og blande sig i en styrelses afgørelse især når styrelsen er i dialog med kommunen

i øvrigt tidligere redegjort for sagen i min besvarelse af spørgsmål en hundrede og tre og halvtreds

jo er en oplæsning af de faktuelle forhold dem kendte jeg faktisk godt inden jeg skrev spørgsmålet her her så det var

regeringens mening om om hvorvidt det er rimeligt at opstille vindmøller

en holdning til er det rimeligt at opstille møller

kræves dispensation når der kan findes et andet sted

i købet giver bedre vindforhold og dermed en mere optimal drift af

jeg ved at der er mange der sidder og ser det her i fjernsynet som gerne vil kende regeringens holdning til det

er x sted som ikke hedder kalvebod syd men noget helt andet som vi ikke nævner

der er regeringens holdning til at give dispensation

vi kan vel godt være enige om at

og ikke ud fra emotionelle overvejelser

hvor den giver de bedste driftsbetingelser

teoretiske spørgsmål så må jeg sige at min holdning er

er de bedste til at planlægge så længe de overholder loven og så længe de tager højde for at

det gør vi jo fordi vi har en målsætning om

kommunerne arbejde med på den her opgave

kender naboerne det er dem der kender landskabet det er dem der kender forholdene

de internationale forpligtelser vi har bundet os

er det mest rationelle

men der må jeg sige

når man ser på et europakort

to primære danske transportkorridorer der har afgørende betydning for mobiliteten på tværs af grænserne og herhjemme den ene er korridoren mellem hamborg og stockholm

og københavn denne korridor får endnu større betydning når den faste

åbner i to tusind og en og tyve den anden korridor er korridoren mellem hamborg og oslo også kaldet jyllandskorridoren denne korridor op gennem slesvig holsten og jylland har stor betydning for transittrafik mellem tyskland og norge men også

den danske eksport idet langt hovedparten af den danske industriproduktion er placeret i jylland den sønderjyske jernbane er altså en vigtig del af transportkorridoren set med europæiske briller på samme måde som den nord syd gående vejkorridor i jylland er det det var baggrunden for at vi med det brede trafikforlig fra to tusind og ni aftalte

sønderjyske jernbane skal opgraderes til dobbeltsporet bane startende med strækningen mellem vamdrup og vojens i venstre glæder vi os over at der efter nogen debat i slutningen af to tusind og elleve nu er genetableret bred politisk enighed om vigtigheden af dette projekt med det aktuelle lovforslag bemyndiger vi transportministeren til at realisere og sætte turbo på

det vil blive til gavn og glæde for togpassagererne i sønderjylland i form af højere rettidighed for togene og lidt kortere rejsetid projektet vil også gavne

vi må så leve med at der kommer midlertidige forstyrrelser af jernbanedriften på grund af anlægsarbejdet disse forstyrrelser søges minimeret af banedanmark men undgås kan de i sagens natur ikke til gengæld kan vi glæde os til resultatet når det står færdigt i to tusind og femten

er der en større sammenhæng mellem de anlægsprojekter vi vedtager her i folketinget og sådan er det også med etableringen af det andet spor på banestrækningen mellem vamdrup og vojens hvilket udgør anden etape af udbygningen af banestrækningen på dette stykke første etape blev allerede vedtaget i nitten tre og halvfems som konsekvens

af åbningen af storebæltsforbindelsen og det

derfor nødvendigt at øge kapaciteten mellem vojens og tinglev i den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra to tusind og ni blev der reserveret samlet syv hundrede million kroner til udbygningen af strækningen fra vamdrup til vojens fra et til to spor imidlertid

måtte partierne bag aftalen i efteråret to tusind og elleve konstatere at den reserverede sum kun rakte til et anlæg der under anlægsfasen ville give store udfordringer med afviklingen af godstransport i en længere periode det var naturligvis ikke hensigtsmæssigt først efter grundige sonderinger lykkedes det at finde de yderligere fem og halvtreds million

der skal til for at finansiere en optimeret udførselsmetode i forbindelse med anlægget af dobbeltsporet på strækningen vamdrup vojens således at lukningen af banen begrænses jeg er meget glad for den villighed til at træffe svære beslutninger som forligspartierne udviste i januar to tusind og tolv for at fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem danmark og tyskland og dermed understøtte den langsigtede udvikling af godstrafikken i danmark den røde tråd mellem storebæltsforbindelsen og anden etape af det sønderjyske dobbeltspor kan nu bindes og således kan den større sammenhæng tydeligt ses

jeg fremhæver aftalen fra januar i år er det naturligvis fordi vi i den forbindelse traf to meget vigtige beslutninger der berørte den sydlige del af jylland men som også har betydning for landstrafikken

var dobbeltsporet som vi behandler nu den anden var påbegyndelsen af elektrificeringen af resten af hovedbanenettet i danmark begyndende med strækningen lunderskov esbjerg det har for regeringen aldrig været et spørgsmål om enten et dobbeltspor eller en elektrificering

alle forligspartierne har vist sig villige og parate til at træffe svære dispositioner er det lykkedes at kunne gøre begge dele samtidig og det synes jeg vi skal glæde os over det er forventningen at dobbeltsporet på strækningen vamdrup vojens vil stå klar

to tusind og femten det er fem år før den forventede slutdato på femernforbindelsen

omfatte en jernbaneforbindelse der kan benyttes til godstransport imidlertid vil det sydjyske dobbeltspor ikke blive overflødigt når femernforbindelsen

tværtimod og det skyldes ikke blot at vi kan forvente en forøgelse af mængden af gods på jernbane over hele europa og dermed også i danmark det skyldes også at dobbeltsporet forbedrer kvaliteten af passagertogsbetjeningen i sønderjylland samt tilgodeser den internationale passagertrafik mod hamborg i høringssvarene har jeg bemærket mig en kritik af forbindelsens planlagte hastighedsbegrænsning på de en hundrede og tres kilometer per time

set godt forstå at der kan være et ønske om at øge hastigheden i forhold til det men man må altså ikke glemme at der

nuværende strækning og på nuværende tidspunkt er en hastighedsbegrænsning på bare hundrede og tyve kilometer

så der vil rent faktisk ske en betydelig og mærkbar forbedring lovforslaget udelukker ikke at man senere kan justere og

hastigheden yderligere hvis man skulle beslutte det og der i øvrigt findes bevilling til det det vil således kunne ske uden at der af den grund vil skulle foretages lovændringer i øvrigt socialdemokraterne kan naturligvis støtte forslaget og jeg skal også meddele fra sfs ordfører fru anne baastrup at sf ligeledes kan støtte

som ordfører for dansk folkeparti

det jo dejligt man bakker op om det forlig man er en del af

og derfor vil jeg heller ikke gøre en stor historie ud

et af de få steder i danmark hvor vi stadig væk har haft en enkeltsporet jernbane på på hovedstrækningen

vil være et løft for korridoren til hamborg som som

gods og persontrafik alene opgraderingen fra

man får en noget kortere rejsetid

det er lykkedes os at finde den her løsning faktisk lidt i sammenhæng med elektrificeringen af

i det sønderjyske område

så også kunnet finde en løsning det kostede lidt ekstra millioner men vi har fundet en løsning som ikke skaber alt for stor

den meget vigtige godstrafik der er på strækningen til gengæld

bliver en kæmpe fordel for godstrafikken kapacitetsmæssigt når udbygningen er færdig i to tusind og femten

så må det være herre henning hyllested som ordfører for

et forslag om anlæg af dobbeltspor mellem vamdrup og vojens og mellem tinglev

dengang afvist af folketingets flertal der nok gav os ret i at der var et stort behov for at anlægge i hvert fald det nordligste dobbeltspor

skulle vi nu ikke lige gøre arbejdet på femern bælt færdigt først

det os selvfølgelig at tingets flertal nu har skiftet mening og at de daværende regeringspartier samt de radikale er nået dertil at de erkender at dobbeltsporet ikke kan vente til femern bælt er færdig i to tusind og tyve eller hvornår det nu bliver udbygningen af banen lunderskov padborg er en langsommelig sag og afspejler det dilemma dansk transportpolitik

hvor ingen kan klandre trafikpolitikerne for at ride samme dag som der sadles første etape af vojens tinglev blev færdiggjort seks og halvfems og jeg håber ikke at vi atter skal vente seksten år før sidste etape tinglev padborg anlægges

så lad os nu komme i gang med anlægsarbejdet også af den sidste etape det haster for kapaciteten er ved at slippe op og det haster ikke bare af hensyn til passagertogene

operatørerne står og tripper og vil gerne have plads til flere godstog og de undres som

strækningen der er jo ikke tale om en helt ny bane men om en udvidelse af den eksisterende traceet er der køreledningerne ligeså og det samme

signalteknologien godt nok ikke den nye men den

også begrænset hvad der skal eksproprieres sytten ejendomme fremgår det af

ikke så begejstrede for de ret omfattende sporspærringer som der stadig væk er tale om på trods af at man jo da har lagt op til at skære ned på det og afsætte lidt flere penge til det vi anerkender at der

en reduktion i antallet men det er stadig ikke godt nok efter vores mening

er grundigt beskrevet i operatørernes høringssvar og dem synes jeg vi skal tage alvorligt

de varslede lukninger vil sende store mængder gods ud på landevejene formentlig da med fare for at noget af det aldrig vender tilbage igen og den risiko må ikke tages enhedslisten er heller ikke villig til med forsæt at påføre operatørerne store tab som følge af de omfattende sporspærringer især ikke når det kan lade sig gøre at anlægge et dobbeltspor med få lukninger af betydelig kortere varighed

vi godtager ikke banedanmarks forslag om omfattende sporspærringer især ikke når det betænkes hvordan anlægget af dobbeltsporet vojens tinglev i sin tid forløb teknikken er jo da ikke blevet ringere siden da må man formode og arbejdsmetoderne er vel også fulgt med tiden og blevet mere effektive også hos banedanmark dengang var hensynet til afviklingen

skulle gribes an jeg skal ikke her trætte tinget med en længere beskrivelse af hvordan det dengang blev tilrettelagt blot konstatere

at det skete praktisk taget uden spærringer og strækningerne er i stor udstrækning identiske lad mig også nævne at da tredje og fjerde spor mellem høje taastrup og roskilde blev anlagt blev trafikken på de langt mere trafikerede spor ved siden af opretholdt i fuldt omfang om end med kortvarige hastighedsnedsættelser det var alt hvad der skulle til dengang derfor er det lidt uforståeligt og tillige uacceptabelt at banedanmark ikke mener at kunne gennemføre anlægsarbejdet uden forholdsvis mange og lange sporspærringer om end der er tale om en reduktion i forhold til tidligere i praksis kan det godt lade sig gøre som jeg har sagt det vil selvfølgelig gøre projektet dyrere hundrede og fyrre million kr skriver banedanmark i et beslutningsnotat for andre udførelsesmetoder udførelsesmetoder

men de må findes for

en del af merudgiften kommer igen ved at sporkapaciteten forøges og derved bliver der plads til flere tog flere tog give flere indtægter til banedanmark der derved får dækket merudgifterne

vi mener således bestemt at det kan lade sig gøre at opretholde trafikken på nuværende niveau men med meget kortvarige begrænsninger i form af hastighedsnedsættelser og enkelte sporspærringer så med forbehold

bedt om at meddele at herre kristian pihl lorentzen

på vegne af det konservative folkeparti dette være hermed meddelt

roligt sige at den politiske borgfred har sænket sig over den her linjeføring den her banestrækning

det var jo en strækning der af ministeren blev taget op

og

enige med ministeren i at det at det var vigtigere end så meget andet

været udskudt der var forligspartnere der

havde en vis opbygget stædighed og det må sige blev belønnet i den her sag så nu står vi

vi har sikret en elektrificering til esbjerg som er helt afgørende for fremtidens banedrift og nu så også et dobbeltspor ned

skrabe bunden i kassen kan man så roligt sige

det kan så blive et problem fremadrettet at vi er gået så grundigt til værks med hensyn til bunden af kassen men lad os nu glæde os over

i høringssvarene at de sådan set er positive man

anlægsfasen hvis den bliver lidt til gene nu er det sådan med de fleste projekter at de vil genere lidt i anlægsfasen jeg siger bare at det er småting så

bestemt også fordelene ved at vi nu får gennemført

det vil være til gavn for alle parter i forhold til en

det rigtigt som nogle har sagt at det det i en anlægsperiode selvfølgelig giver nogle gener

mellemproportional som gør at det er til at håndtere både økonomisk og i forhold til generne

set gerne takke dels for det forligsarbejde der går forud

jeg skal stille mig til rådighed under udvalgsbehandlingen med hurtigt

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til transportudvalget

konstatere at den politiske forberedelse op til denne førstebehandling

har været noget besværliggjort af at de vigtige høringssvar og høringsnotater ikke har været til rådighed før i går

det er lidt af et problem specielt når der er tale om et ret omfattende og relativt kompliceret lovforslag som det her så jeg håber at ministeren vil bekræfte at det er en enlig svale

at det er undtagelsen der bekræfter reglen danmark har brug for et effektivt og blomstrende transporterhverv der kan sørge for at holde gang i hjulene i vores samfund derfor er det glædeligt at vi har rigtig mange dygtige vognmænd og chauffører der yder en professionel indsats både inden

uden for landets grænser men det danske vejtransporterhverv er presset af en række udfordringer

en skærpet international konkurrence i eus indre marked

der er kommet for at blive og endda med stigende styrke for det andet

til udlandet i stort tal

udflagning af danske lastbiler

også ulige konkurrencevilkår når brodne kar i danmark og blandt udenlandske

omgår regler og aftaler lad mig nævne nogle ret dystre fakta der kan bidrage til at opridse situationen siden to tusind og otte er der tabt otte tusind danske arbejdspladser i vejtransporterhvervet de er flyttet til udlandet i dag beskæftiges otteogtredivetusind danskere i vejtransporten og dens følgeerhverv og de bidrager til en

procent af bruttonationalproduktet det altså et meget vigtigt erhverv for vores samfund der er risiko for yderligere tab af sekstentusind danske arbejdspladser i de kommende ti år hvis ikke skuden vendes fra to tusind og ti til to tusind og elleve voksede antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader med elleve procent

hundrede og seks og halvtreds danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader fordelt på en række lande der er tale om en fordobling af antallet i løbet af de sidste fem år og så er der den skærpede konkurrence fra udenlandske vognmænd

østeuropa venstre mener at vi er nødt til at forholde os til disse alvorlige realiteter når vi behandler dette lovforslag vi er nødt til at fokusere på hvordan vi øger vejtransporterhvervets produktivitet og standser den accelererende udflagning

at der snarest nedsættes et udvalg med repræsentanter fra alle dele af vejtransporterhvervet

arbejdstagersiden og inden udgangen af to tusind og tolv skal udvalget komme med klare anbefalinger til

man griber til social dumping jeg håber at ministeren ser positivt på dette forslag til det konkrete lovforslag vil jeg notere mig følgende positive elementer

for det første muligheden for at tilbageholde lastvogne og busser der udfører kørsel i strid

regler herunder ulovlig cabotagekørsel reglerne skal overholdes for at sikre en fair konkurrence og derfor kan det være nødvendigt at køretøjet holdes tilbage af politiet indtil en bøde er betalt i den forbindelse ønsker venstre at der sker en oprustning med hensyn til effektive vejkontroller der kan afsløre landevejspiraterne som snyder på vægten ved omgåelse af regler for det andet støtter venstre forslaget om en modernisering af vejtransportrådets opgaver og sammensætning og for det tredje hilser venstre velkommen at der lægges op til en administrativ lettelse

af tilladelse til kørsel til gengæld er jeg meget betænkelig ved lovforslagets indhold vedrørende etablering af et overenskomstnævn med de beføjelser der hører dertil denne del af forslaget ses at være på kanten med foreningsfriheden i danmark i hvert fald går regeringen målrettet efter virksomheder der har valgt ikke at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation men blot vælger at følge overenskomsterne ved kørsel i danmark venstre går absolut ind for ordnede forhold på danske arbejdspladser og vi går ikke ind for social dumping men problemet i transportbranchen må kunne løses på en anden måde

behøver at lovgive om det her i salen vi ser en stor risiko for at den førnævnte udflagning af vognmænd og arbejdspladser vil accelerere hvis man gennemfører dette lovforslag som det foreligger og det gavner absolut ikke nogen og slet ikke de danske chauffører venstre vil i udvalgsbehandlingen stille en række forslag til belysning af denne problemstilling

af lovforslaget så vi får mulighed for at stemme for dets positive elementer lad os nu fremadrettet samle kræfterne om at skabe gode rammer for et velfungerende dansk transporterhverv der kan konkurrere på lige vilkår både herhjemme og

resten af europa jeg skulle hilse fra den konservative ordfører herre lars barfoed og sige at

det konservative folkeparti støtter den linje som venstre

jo en samling af ændringer som vedrører godskørsel og buskørsel regeringen har lovet regelforenklinger og dette løfte lever vi op til med dele af dette lovforslag hovedsigtet er nogle administrative lettelser til gods og buskørselserhvervet i forbindelse med ansøgning om tilladelser fremover

kan der udstedes en universaltilladelse til både national kørsel i danmark og international kørsel i eu til henholdsvis godskørsel og erhvervsmæssig personbefordring og samtidig

forlænges gyldighedsperioden fra fem til ti år det bliver en lettelse for vognmændene samtidig

inden for det vi vidst kan sige er egne rækker et væsentligt element i lovforslaget er at politiet i fremtiden vil kunne tilbageholde et

i tilfælde af at der dels udføres godskørsel eller buskørsel i strid med eu regler

dels indtil en bøde blevet betalt eller der i hvert fald er stillet sikkerhed for betalingen flere høringssvar har givet klart udtryk for at netop denne passus vil forbedre retsopfattelsen blandt den store gruppe af både gods og busvognmænd der følger loven rigspolitiet har i øvrigt anmodet om at datoen for ikrafttræden fremrykkes mest muligt og det gør politiet naturligvis fordi der er behov for at de kan gribe ind på de danske landeveje trafikstyrelsen har noteret sig rigspolitiets synspunkter og vil fremrykke ikrafttræden for den del der handler om mulighed for at tilbageholde motorkøretøjer danske speditører har givet udtryk for bekymring for godset på de lastbiler som måtte tilbageholdes

omhandler godset endelig omfatter lovforslaget at vejtransportrådet ændres således at rådet fremover drøfter generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for selve erhvervet også dette giver høringssvarene god respons på transportområdet har gode erfaringer med at involvere relevante parter og de råd og udvalg vi nedsætter skal være målrettede og aktuelle i deres arbejde og de skal have indflydelse socialdemokraterne støtter lovforslaget og jeg har en hilsen med fra fru anne baastrup sf

noget vi har diskuteret længe vi har også behandlet det

her i dag jeg vil ligesom venstres ordfører skarpt kritisere at vi fik høringssvarene så

lovgive ud fra høringssvar men det er nu altså altid godt at vide hvad omgivelserne synes om det vi står og laver herinde vi håber selvfølgelig at

ikke gentager sig

både nationalt og internationalt

det er vi helt med på i dansk folkeparti der hvor kæden hopper en lille smule af

arbejdsgivers og arbejdstagers ret til

bemyndiger transportministeren til at kunne indkalde dokumentation

det samme som at sige at enten tegner i en overenskomst eller også skal vi nok komme efter jer

ikke om i dansk folkeparti vi har foreningsfrihed og det gælder også i forhold til om

er vigtigt er selvfølgelig at de følger reglerne det støtter vi også i dansk folkeparti men den her slags formynderi støtter vi altså ikke

at kunne indkalde dokumentation fra de firmaer

polske plader lettiske plader

det kunne være interessant at få belyst det kan ministeren sikkert svare på om den her indkaldelse af dokumentation også gælder alle de mange udenlandske firmaer der opererer i danmark for det er jo der vi har det helt

der kommer så en anden ting ind og det

at der kommer en øget mulighed for at konfiskere køretøjer i forbindelse med ulovlig cabotagekørsel men

at vi får skabt nogle helt klare retningslinjer

hvad er ulovlig cabotagekørsel

nogle sager man kan kigge ind i et førerhus og så kan

fragtbrev frem der beviser at de faktisk kører lovligt og medmindre

udenlandske lastbiler så er det her altså utrolig svært for politiet at kontrollere

de skal kontrollere kontrollere ellers vil det ingen effekt have så

og som sagt som det står her

hårdtarbejdende virksomheder som ikke har lyst til at tegne

men hvis det her er startskuddet til at vi skal kontrollere og

kummerlige vilkår og som holder ude på rastepladserne med primusapparat

ser med spænding frem til det kommende udvalgsarbejde og vil sikkert ligesom alle andre stille nogle

skidt at der fremgår det her overenskomstkrav

hvis man vil undgå konkurrence på løn og arbejdsvilkårene og dermed undgå at chaufførerne presses urimeligt med direkte

til at man kontrollerer

at de rent faktisk overholder de overenskomster det er vel en nedadgående lønspiral

stå og snakke om at det gælder om at forsvare

hvis man vil undgå at der konkurreres

detailforretninger der har overenskomster men derfor kan de jo godt lønne deres medarbejdere ordentligt det flyder

de virksomheder der vil have fat i de dygtige folk

at man ikke har en overenskomst med en fagforening er jo ikke det samme som at man ikke ønsker at overholde

det her kunne jo svare til at man også inden for alle andre forskellige erhvervsgrene begynder at tvinge folk til

den ene ting i det det andet er jo så at

flytter bare syd for grænsen og så kører de på tyske overenskomster og så ansætter de polakker og rumænere til at køre for dem vi får ikke tvunget dem ind i en fagforening af den her grund der tror jeg at vi er nødt til at finde nogle helt

at chaufførernes løn og arbejdsvilkår i øvrigt skal presses ned

vognmandsvirksomhederne til at udflage og så kører de på tyske eller polske overenskomster og så har vi jo den nedadgående lønspiral

at vi på den måde lovgiver men der er tale om at der

fordi der er et vigtigt element i forhold til færdselssikkerheden

voldsomt på løn og arbejdsvilkår og arbejder langt mere end de må og kører hurtigere end de må og alle de der ting og det får umiddelbart konsekvenser

konsekvenser for andre mennesker hvis polske håndværkere laver noget klamp for at sige det med et godt jysk ord

også ind og lovgive på det område

forsøgte at sige at vi ikke skal presse lønnen

fiskede lidt efter om det her også skulle gælde for udenlandske biler

det der er hele øvelsen så vi ikke har polakker lettere

til lønninger som som ingen dansker ville kunne leve af men som måske kan være en god løn i rumænien det skal jeg ikke kunne sige men men det er jo den anden vej vi skal

med de udenlandske virksomheder der opererer i danmark

er over for danske virksomheder vil vi altså også have over for udenlandske virksomheder så begynder det

den her organisationstvang om at det skam er af hensyn til trafiksikkerheden det er tunge køretøjer der

om ikke han kan bekræfte at det jo er noget man har taget højde for i form af køre hvile tids reglerne

vi har nogle ganske klare regler og vi har takografer der kontrolleres af politiet

risikoen for at blive taget er større

køre hvile tids bestemmelser netop for at øge trafiksikkerheden

er meget enig med med spørgeren i at

en ordentlig og effektiv vejkontrol også på det område det er det der kan kan gøre en forskel det tror

overenskomstforhold for jeg tror for den sags skyld

det kræver bare at de gør det på samme vilkår af hensyn til

blandt andet lette administrationen for transporterhvervet ved at indføre én tilladelse frem for to i dag og tilladelsen til at køre gods vil vare

for fem år i dag skal en virksomhed både søge

tilladelse til at køre lastbil

i danmark og så søge en anden tilladelse til at køre

tværs af landegrænser den her lov giver

virksomhederne mulighed for kun at søge én tilladelse og samtidig gælder den altså i fem år yderligere det er en administrativ lettelse for erhvervet som giver rigtig god mening regeringen har i finansloven proklameret at der skal gøres noget

inden for transporterhvervet derfor indeholder den her lov også en række initiativer der skal sikre at der køres på danske overenskomstlønninger virksomheder der ikke er organiseret kan blive påbudt at indsende dokumentation for

som der står i loven parterne kan nedsætte et nævn som ministeren vil høre i de her sager der indføres tvangsbøder for virksomheder der ikke overholder overenskomsterne og endelig får politiet mulighed for at tilbageholde køretøjer indtil

med de ord kan radikale venstre tilslutte sig

som ordfører for enhedslisten

rigtige tale når man kommer herop så det ikke bliver om et helt andet lovforslag det vil jo være lidt pinligt det er sket før men

at kritisere at høringssvarene er nået så så sent frem som de

også gerne efterlyse at de er der i god tid

der er grund til virkelig at glæde sig over det her lovforslag

en stor ros til ministeren

ny regering støttet af

enhedslisten og det er

med det her lovforslag det er vi utrolig glade for og vi er utrolig glade for at vi vi derfor kan få lov

selv vi har gjort en indsats for at få det gjort så godt som muligt

at gennemgå her om om vi føler os imødekommet men det kan man jo høre på min indledning at vi

netop gennem øget kontrol

herunder konstaterer vi altså også at en væsentlig del af det netop er fairplay

som bekendt er udsat for meget hård konkurrence

set både fra udenlandske og indenlandske

en organisation som dtl som jo i stor udstrækning repræsenterer de

har jo på et tidspunkt nærmest sagt at

omkring otte tusind job som i dag er besat af udenlandske chauffører man kunne egentlig

det var på tide at trække i den nødbremse

som jo fremgår af europa parlamentets og europa rådets forordning

ti to og halvfjerds fra to tusind og ni hvor der faktisk gives mulighed for

at sætte ind og og igangsætte en procedure hvor man

de her regler jeg siger ikke vi er nået dertil endnu men jeg tror vi er tæt på og det er i hvert fald en tanke vi

at vi glæder os vældigt over det overenskomstnævn som

bliver nedsat selv om der står kan

f syv om social dumping inden for transportbranchen det er jo en udløber af overenskomstsituationen i to tusind og ti og har jo netop til formål at forbedre kontrollen med overenskomstkravet

med regeringen har afsat

den her lov så der er mange grunde til at glæde sig der er en lille detalje i forbindelse med

er overtrådt så skulle det

ikke være nødvendigt at høre dem en gang til i overenskomstnævnet så må det

de samme parter man så går hen og spørger men det er en lille detalje vi glæder os også over den påbudsregel som kommer

pligt til at indsende dokumentation i form af for eksempel lønsedler

kan føre til stikprøvekontrol men søreme også systematisk kontrol og

vil da kraftigt opfordre ministeriet til

ved manglende dokumentation og bødestørrelsen på titusind kroner finder vi foreløbig meget passende i og med at man også opererer med at større virksomheder jo kan idømmes større bøder tilbageholdelse

køretøjer blandt andet i forbindelse med ulovlig cabotage

af bøde og sagsomkostninger i det hele taget

det er også tydeligt at

omkring hvad det er man begiver sig ud i med den her lov

ministeriet sammen med overenskomstparterne rigspolitiet og

betyder det at min taletid er ved at løbe ud jeg havde ellers rigtig mange ting jeg også ville sige

vi selvfølgelig som jeg har meddelt stemmer for det her

i dag han udtrykker stor glæde og

stor ros og alene af den grund er der grund til bekymring vil jeg sige

enhedslistens ideologi at jo mere statsstyring og jo mere regulering jo bedre det er

til livs men mit spørgsmål går på om ikke

så udflager til flensborg og begynder at ansætte nogle andre medarbejdere hvilke muligheder har henning hyllested

hvilke løn og arbejdsvilkår de chauffører som er ansat i

en styrket kontrol til det skal der af de indenlandske chaufførers

gebærden sig på landevejene og de indenlandske på vognmandsvirksomheder og det skal der

chauffører og vognmandsvirksomheder der skal kontrol til

en erkendelse af at man er nødt til at kontrollere

af tyve og røvere der er nogle brodne kar og det er dem vi skal

men men jeg må så bare konstatere

herre henning hyllesteds svar

mulighed for at kontrollere når en dansk virksomhed udflager

om ikke det er sådan at danske medarbejdere er gode til

usle arbejdsvilkår er det ikke sådan at danske arbejdere er gode til

lige netop være sådan at

den mekanisme som ellers fungerer godt mellem arbejdsmarkedets parter

vognmandsbranchen hvorfor er der

de sidder i hver deres førerhus

overholdt det er svært at kontrollere hvad skal man sige tilgangen til det chaufførerhvervet er jo et såkaldt ufaglært erhverv det er forholdsvis nemt

man nu anvender og ansætter

for chaufførerne at holde fast i de overenskomster de har og det er det der i virkeligheden giver problemet så der er helt klart i denne branche nogle problemer med at overholde overenskomsterne og derfor er vi rigtig godt tilfredse med at man også

kan kontrollere om overenskomsternes bestemmelser

herefter er det herre leif mikkelsen på vegne af

alligevel er der grund til at gentage den kritik af at det selvfølgelig ikke er rimeligt men nu så sagt og nu behandler

det her lovforslag indeholder både noget der er godt

det skal gøres op på en vægt når nu der er så mange elementer i det og derfor vil jeg sige at

i nærheden af det venstre ordfører har givet udtryk for selvfølgelig vil

der kan føre os i den rigtige retning ellers ligger vi tættest på et nej

grundlag i orden endda med vild begejstring fra enhedslistens

kontrolvirksomhed tilbageholdelse af køretøjer og så videre men summen af det er spørgsmålet om

vi har en konkurrencesituation som ikke er god vi har igennem mange år set erhvervsvirksomheder

arbejdspladser forsvinde ud af danmark og hver eneste gang vi foretager en regeltilpasning en lovændring som måske har det i sig

derfor hvis den endelige konklusion for os er at det her

vanskeligere at drive vognmandsvirksomhed det begrænser vognmandsvirksomhed det frister til at man måske placerer sin virksomhed uden for danmark så medvirker vi ikke det er skadeligt for konkurrenceevnen

for hele balancen i det danske samfund umiddelbart som det ser ud nu synes jeg

den velvillighed som ordførerne har vist til trods for det manglende høringsnotat det er ikke så lang tid siden

jeg ved godt hvilket vigtigt arbejdsredskab det er for folketingsmedlemmer

ordførere sagde jeg forstod det i hvert fald sådan at man kan bære over en gang næste gang hæver man pegefingeren og jeg håber

der var forskellige meldinger

meget positiv og mindre positiv og så noget lidt midtimellem

det den del om overenskomstforhandlingerne som delte vandene lidt lovforslagets formål er selvfølgelig at skabe nogle administrative lettelser når det gælder bus og godskørsel

når der ansøges om tilladelser der sikres også

bedre kontrol med om reglerne for løn og arbejdsvilkår for chauffører bliver fulgt og så får politiet som flere har nævnt her nogle muligheder for at tilbageholde køretøjer hvis det er sådan at der sker overtrædelser af reglerne om

det går sådan set fint i spænd med

arbejde der er med at styrke indsatsen mod social dumping

så hører at alle er optaget af

vil gerne understrege at det er regeringen også

der ligger i lovforslaget om administrative lettelser

til kun at skulle have en tilladelse i stedet for to som flere også har fulgt op på

peger i den rigtige retning for

til i mit talepapir her for det har ordførerne sådan set gjort ganske udmærket jeg vil bare konstatere at der er en række elementer som en række partier synes er fornuftige i det

jeg har fremsat et fælles lovforslag her og ønskes der teknisk bistand til at dele det op så leverer jeg selvfølgelig gerne

ingen tvivl om at jeg ser det samlede lovforslag som et vigtigt lovforslag

komme undervejs i udvalgsarbejdet bliver besvaret så

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til transportudvalget

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

jernbaneoverkørsler hvor ansvaret nu entydigt kommer til at ligge hos jernbaneinfrastrukturforvalteren

positivt på forslaget om nye regler for godkendelse af uddannelsessteder for lokomotivførere vi ser dog gerne at ministeren på det punkt går et skridt endnu videre således at det er transportministeren som fremover fastlægger optagelsesbetingelserne for fremtidens lokomotivførere når de skal på uddannelse der ses at være behov for en modernisering på det område for at kunne stemme for de positive dele af lovforslaget vil venstre anmode om at det bliver opdelt så forslaget om de nye afgifter kan behandles særskilt jeg skal også her hilse fra den konservative ordfører

de konservative følger samme linje som venstre

top er vi heldigvis alle helt enige om derfor er trafikstyrelsens tilsyn med sikkerhedscertifikater sikkerhedsgodkendelser overholdelse af sikkerhedsregler og andet ganske vigtigt det samme gælder for jernbanenævnets vigtige arbejde med at føre tilsyn med at de forskellige markeder for jernbanetransport fungerer at lovforslaget her lægger op til at jernbanebranchen helt ligesom det gør sig gældende inden for post og luftfartsområdet nu fremover selv skal betale for de ydelser de får finder vi fra socialdemokratisk side både rimeligt og retfærdigt

endvidere at reglerne om jernbaneoverkørsler samles i en samlet lov samt at der foretages

tilpasninger blandt andet at udgifter til drift og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler fremover altid skal afholdes af jernbaneinfrastrukturforvalteren også det finder vi fra socialdemokratisk side fornuftigt der er også et element af internationalisering i

harmonisering af en række eu regler for sikkerhed

der lægges også op til at der er visse af disse regler som skal forefindes alene i engelsksproget udgave uden at blive oversat

dette er normalt ikke en tendens som vi socialdemokrater synes om da vi ønsker at værne om det danske sprog men i det konkrete tilfælde hvor der er tale om kommunikation på internationalt niveau finder vi faktisk at det både er hensigtsmæssigt og rationelt

indeholder lovforslaget et forslag om at der i forbindelse med baneprojekter gives hjemmel til at der foretages foretages

arkæologiske forundersøgelser på et tidligere tidspunkt end det er tilfældet i dag det giver

opfattelse god mening at dette vigtige og historisk interessante arbejde kan igangsættes tidligere

støtter altså det her lovforslag og jeg skal på vegne af min kollega sfs fru anne baastrup nævne at også socialistisk folkeparti

lokoførere samt have tilsyn med disse nu er det vigtigt at transportministeren hører efter

i lovforslaget står der at

sikre kvalitet og ensartethed i uddannelserne det er vi jo

transportministeren så også skal fastsætte optagelseskriterierne

være uddannet smed eksempelvis for at kunne blive lokofører

at køre tog i danmark men alle de her kriterier er jo forankret i

hvor man skal være medlem af en bestemt fagforening for at

ganske udmærket at man en gang imellem går ud og kigger på om om de her ældre anlæg

er forsvarlige og så videre det eneste der bekymrer mig lidt er måske afgiften eller udgiften i forbindelse med det her tilsyn

med på at veteranbaner langt hen ad vejen er undtaget men da der jo lægges op til brugerbetaling med hensyn til tilsynet ved jeg ikke om det er tanken at de i forvejen fattige veteranbaner også skal byde ind med en eller anden form for betaling her

der kører i danmark til at betale en halv øre per kørt kilometer og det er så til at finansiere et

været finansieret over transportministeriets egen kasse

det må jo så alt andet lige frigøre nogle midler derovre som vi så kan bruge til et eller andet fornuftigt jeg synes bare ikke

regeringen siger at vi skal have billigere billetter i den kollektive trafik så starter

operatørerne en ekstra

nu kender jeg ikke lige arrivas pengekasse men jeg kender da lidt til dsbs pengekasse

er vel ikke ligefrem råderum kan man sige til øgede afgifter

stritter lidt imod de intentioner vi ellers har hørt

man samler tilsyn med jernbaneoverskæringer

de andre små delelementer kan vi godt støtte i dansk folkeparti

at den her nye afgift som man nu vil pålægge jernbaneoperatørerne

fornuftigt eller det ikke er fornuftigt vi synes ikke at det er særlig fornuftigt i en tid hvor vi gerne vil have flere til at bruge den kollektive trafik

en masse forskellige ændringer af jernbaneloven radikale venstre kan

støtte dem alle sammen høringssvarene beskæftiger sig især med to forhold det ene er at det nu bliver muligt at indføre udenlandske regler det vil sige især eu regler i et dansk regelsæt uden at oversætte dem til dansk det synes vi er udmærket jernbanekørsel er et globalt erhverv og derfor findes der mange regelsæt på engelsk i eu regi mange virksomheder og lokoførere kan derfor også engelsk og arbejder på engelsk så vi har ingen problemer med at engelske tekster og regler indgår i et dansk regelsæt det andet forhold er at jernbanevirksomhederne nu skal betale for tilsynet af sikkerhed med videre samt for jernbanenævnet der skal undersøge markedet for konkurrence virksomhederne synes naturligt nok at de ikke skal betale men når vi ser på hvordan vi har skåret væsentligt

synes vi også at det er fair at virksomhederne bidrager den form for betaling vi ser her kender vi fra blandt andet luftfartsområdet energiområdet og søfartsområdet

den radikale ordfører siger at der er tale om et kludetæppe jeg vil kalde det et bunkebryllup

for noget af det som vi ikke kan lide herunder blandt andet de mange gebyrer som

mere komplekse og svære at finde ud af men der sker jo i virkeligheden

også en del juridiske hjerner

rigtigt at der indføres en række gebyrer og afgifter i den her nye lov og det er vi bestemt ikke tilhængere af det er rigtigt som det

omkostninger der er forbundet med den leverede ydelse og derfor

forbedrede service egentlig består hvad får man til gengæld

tage højde for dsb

gebyrerne alene i forhold til dsb vil lægge beslag på fem

også det er grotesk at dsb som har gjort en indsats for at reducere brugen af eksterne konsulenter

for dyrt nu skal betale millionstore beløb for rådgivning og kontrol og den slags

mellem fem partier hvor en del af opgaven er at sænke taksterne i den kollektive trafik mens vi altså samtidig bliver præsenteret for

gebyrer og afgifter som fremgår af loven

væltet over på priserne i den kollektive trafik

mobile uddannelser af lokoførere så der måske kan gennemføres uddannelser andre steder end i tønder og ishøj det kunne jo være meget fornuftigt at være

skal til at betale for at blive godkendt

et sted nemlig hos banedanmark

det er ganske fornuftige infrastrukturforvaltere

skal være gældende uanset at de ikke foreligger på dansk det begrundes med ressourcehensyn jeg læser det som besparelseshensyn

vi synes at sikkerheden må være altafgørende og det er et helt forkert sted at spare danske lokoførere forstår

lidt engelsk som alle andre gør men det skal ikke være et krav for at blive lokofører at man behersker engelsk på et meget højt niveau som det vil kræve at læse juridiske og tekniske tekster som vil være de tekster man her skulle igennem det synes vi ikke er rimeligt

heller ikke at argumentationen om at jernbanetransport eller fører af et tog er et globalt erhverv det er det jo slet ikke sammenlignet med for eksempel søtransport eller flytransport de fleste tog i dette land kører trods alt i dette land

to elementer der er uddannelse af lokoførere og overkørsler lægges ind under banedanmark dem vil vi gerne støtte vi kan under ingen omstændigheder støtte indførelse af afgifter og gebyrer der vil bidrage til at gøre det dyrere at bruge togtrafikken for såvel passagerer som godskunder

vi kan stemme for det vi synes er godt og stemme imod det vi ikke synes er

det er også et synspunkt jeg vil lægge ned over det her lovforslag som så er blevet betegnet som et kludetæppe

jeg ikke om det sådan meget ligger til ministeren

det hele sammen i ét lovforslag nu har vi jo da fået nogle stykker af slagsen her i dag om det er for at snige lidt ind som så kunne smutte med

vi måske få afklaret over tid hvis den her trafik fortsætter men lader man sådan øjnene

sikkerhedsklassificeret arkæologi jernbaneoverkørsler regler om akkreditering uddannelsessteder for lokoførere veteranbaner så det er jo

hvert fald et kludetæppe og

finde noget der man enten kan lide eller ikke kan lide

er en ting som afgør det for os og det er jo at

tale om afgifter jeg noterede mig at

nu man lige præcis er med til

man skal stemme for og hvor man så begynder

dem derover og så ender det alligevel med at de fordufter stille og roligt ærgerligt ærgerligt ærgerligt men vi kan betrygge med

være meget gode i udvalgsarbejdet for at vi kan lande et andet sted end dér hvor vi er nu

meget fornuftigt i stedet for at have en hel masse små lovgivninger

køre tingene sammen hvor der i øvrigt er en eller anden sammenhæng i det jeg skal nøjes med

klar over at der er

jeg kan konstatere at da jeg fik ansvaret for det her

post og luftfartsområdet som også er mit ansvarsområde hvor man betaler gebyrer for de ydelser man får udført

samme skal gøre sig gældende på jernbaneområdet

er mange der er betænkelige

i givet fald findes et andet sted

er alle andre steder hvor man får en ydelse ydelse skal man også være med til at finansiere det

set den logik der ligger bag det her det er også fordi den økonomiske situation som

at styrelsen kunne opretholde de her ting

opmærksom på at der altså er en økonomisk

i ellevte time så jeg tænkte går det så går det herre kristian pihl lorentzen

der økonomiske konsekvenser kan ministeren ikke

nogle besparelser jeg har også været i den smertelige situation at

effektiv administration og alt muligt andet

kunne opretholde den kontrol

det kræver altså at der er nogle mandetimer til at kunne gøre det og her bliver

i forhold til både luftfart og post og så videre men lad os tage den diskussion og jeg skal gerne

den går ikke desværre da der ikke er flere der har bedt om ordet i tide er forhandlingen sluttet

jeg foreslår at lovforslaget henvises til

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget